bygningsministeren lovforslag nummer l en hundrede og to og firs og

eva kjer hansen og lene espersen beslutningsforslag nummer b fem og firs tom behnke

seks og firs ole birk olesen

syv og tredive titler på de

men hun sidder fast i en trafikkø og da jeg kan se at både sundhedsministeren og

sundhedsministeren er kommet vil jeg foreslå at vi

anmeldt følgende spørgere fru sophie løhde fru liselott blixt fru jane heitmann er der flere der vil anmelde sig

som bekendt i første runde

at patienternes ret til hurtig udredning skal ske på bekostning af patienternes ret til hurtig behandling det er skidt for patienterne at regeringen nu synes at de skal parkeres hjemme i sofaen frem for at

en patient jo ikke ligefrem billigere af at den bliver foretaget på dag ni og fyrre i stedet for at blive foretaget på dag niogtyvende prisen vil alt andet lige være nogenlunde den samme alligevel har ministeren været ude

godt lige tænke mig at bede ministeren om at redegøre for

vi bruger rigtig mange midler i vores fælles sundhedsvæsen hvert eneste år vi bruger også rigtig mange midler på planlagte aktiviteter på vores sygehuse det er næsten halvdelen af alle aktiviteter på vores sygehuse som er planlagte aktiviteter det betyder også at hvis man øger muligheden for optimal planlægning hvis man giver et større planlægningsrum end vi har i dag

bedre udnyttelse af de ressourcer vi bruger jeg tror at det

ikke kun tale om den konkrete læge der foretager operationen der er

stede der er tale om

om den enkelte læge der foretager operationen det er jo også derfor vi har hørt ikke bare fra lægeforeningen

danske regioner at man har efterspurgt en bedre mulighed

planlægge fordi det frigør ressourcer

man kan sige at i de tilfælde hvor patienten ikke vil opleve et ringere udfald af behandlingen ved at vente i op til otte uger er der mulighed for

at indføre den nye og meget

vigtigere for regeringen at sygehusene har ni og fyrre dage til at planlægge i stedet for ni og tyve

sikre at patienterne kan få den hurtige behandling de har krav på i dag

at det vil frigøre meget store ressourcer vel vidende at når patienterne sidder hjemme i sofaen i stedet for at få hurtig behandling

så ministeren må jo kunne sætte et tal på når man går i pressen og siger det her vil frigøre meget store ressourcer det hørte jeg ikke noget

og jeg spørger lidt mig selv og dermed også ministeren om det så dækker over at der simpelt hen ikke er belæg for ministerens udtalelser til pressen eller det dækker over at ministeren simpelt hen ikke vil løfte sløret for nogle hemmelige beregninger foretaget i

sætte patienten i centrum og sige når du bliver syg og du har noget din egen læge ikke kan

har brug for der bliver lavet yderligere undersøgelser

inden for en måned er udredt

ansvaret ligger ét sted ikke hos dig selv men ét sted for at du får den udredning det er

patienten i centrum og tage patienterne meget alvorligt det betyder

at der vil være færre mennesker der sidder og venter derhjemme på at få

nye patientret med udredningsgarantien der kommer alle patienter til

alvorligt syge som stadig vil blive behandlet senest inden for en måned og de mindre alvorligt syge hvor der i fremtiden vil kunne gå

otte uger så der er ikke tale om at vi øger den problemstilling

regeringen har sat som mål at flere patienter skal parkeres hjemme i sofaen i stedet for at få hurtig behandling

vil det frigøre meget store ressourcer det var det citat som ministeren

med i offentligheden hvad dækker meget store ressourcer over i ministerens optik dermed spørger jeg for tredje gang om ministeren vil være venlig at sætte kroner på sine udtalelser når man går ud med det ellers må vi jo formode at der enten ikke er belæg for ministerens udtalelser eller at ministeren ikke ønsker at oplyse

for de udtalelser som man kommer med og som man øjensynligt

hjemme i sofaen altså pointen med at lave en udredningsgaranti for danskerne er jo netop at sikre

så det er præcis det modsatte jamen jeg synes det siger sig selv når vi har både danske regioner og lægeforeningen

i mange år har efterlyst en bedre en bedre mulighed for planlægning fordi det kan frigøre ressourcer og sikre at vi kan behandle de

det er jo hele grundpointen her nemlig at vi bliver nødt til at få et system efter hvilket de sygeste behandles først det har vi ikke i dag der kan frigøres ressourcer ved at sikre

planlægning så vi kan gennemføre

vurderinger af økonomien er jo noget

danske regioner i de økonomiforhandlinger der ligger foran os det vil jeg tillade mig

med sammen med den rette part altså danske regioner og ikke venstres sundhedsordfører her

mange gange udfører en kriminel handling for på kriminel vis også at købe noget stof

lovligt kan få lov til at gå ind et sted hvor de legalt kan tage deres fix og også få hjælp til det mener ministeren ikke

dilemma fordi det kan give for eksempel unge mennesker en opfattelse af at indtagelse af stoffer

om hvad jeg synes er et meget vigtigt resultat vi har opnået nemlig at

lovforslag der giver hjemmel til at kommunerne kan oprette stofindtagelsesrum til

være helt enig med mig i at det altså er

gruppe vi kan se at dødeligheden er meget højere

er et effektivt redskab til at gøre noget ved netop dødeligheden når vi ser på den målgruppe der er for stofindtagelsesrummene tror jeg det vil være meget tydeligt for de fleste at det ikke

attraktivt at være en del af den her målgruppe det er ikke

et velfungerende ungt menneske uden nogen former for misbrug

komme til at tilhøre den gruppe af narkomaner der jo i dag indtager deres

i kælderskakter og i gadebilledet med stor risiko for for deres eget liv og levned og deres egen sundhed så det er ikke en bekymring jeg deler der er

at give en hjælpende hånd og vi har også en interesse i som samfund

få mulighed for at komme i kontakt med nogle

bedre liv så nej jeg deler ikke spørgerens bekymring om at

at se dem der fik lægeordineret heroin jeg har været på stoffri behandlingssteder jeg har faktisk brugt utrolig meget af

mødefri periode sidste sommer til at tage rundt og også tale med misbrugere jeg har også været på vesterbro jeg har været

café dugnad og prøvet at være alle

for misbrugerne det de

og at de igen kan blive sociale nogle af dem der ikke kan få lægeordineret heroin mangler også et sted at komme det her er jo bare et skridt hvor man gratis kan sige nu får i et sted

stofindtagelsesrum eller et såkaldt fixerum men hvad med alt det andet hvad med alt det

misbrugerne søger efter

man siger man vil redde dem er det at redde dem at blive ved med at fastholde dem i et

meget stort engagement at ordføreren

en meget stor efterspørgsel efter den her mulighed efter den her

det kan vi se på de høringssvar der er kommet ind

med med til at sikre en ramme hvor man kan indtage sine stoffer under hygiejniske forhold

reducere dødeligheden fordi de infektioner og andet man ellers kan pådrage sig jo er noget

det personale der vil være til stede i stofindtagelsesrummene kan komme i kontakt med nogle af de misbrugere vi ellers aldrig er i kontakt med og her er formålet lige præcis det som spørgeren også efterlyser nemlig at vi skal hjælpe de mennesker

i et misbrug når man taler med misbrugerne

når de står og gerne vil have en stoffri behandling får de at vide at det er for dyrt at der ikke er penge til det

pladser nok ergo bliver de stadig væk nødt til at gå ud og begå kriminelle handlinger for at få fat i det kriminelle stof for lovligt at kunne gå ind og tage det

i det her stofindtagelsesrum hvis der kommer en og siger at

er en meget værdifuld del af det her

at vi vil kunne nå en gruppe

de vil kunne nås af det sundhedsfaglige personale der skal være til stede i stofindtagelsesrummet de vil også kunne nås af det

vi ikke har haft hidtil det giver os nogle muligheder for som ordføreren også

nå de her folk og give dem et tilbud om hjælp

helt konkret ved at man kan indtage stoffer under mere hygiejniske forhold

som er de allermest udsatte det betyder ikke at indsatsen skal centreres omkring stofindtagelsesrummet

også bruge de andre typer

spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse er

at den nuværende behandlingsgaranti på en måned erstattes med en diagnosegaranti på en måned og en maksimal ventetid på to måneder

have lov at følge op på fru sophie løhdes spørgsmål

hvilke konkrete beregninger er det der ligger til grund for den

ikke har fremsat et lovforslag

gøre brug af den her nye patientret som er en markant forbedring nemlig retten til udredning inden for tredive dage

hvordan vi får

i den økonomiaftale der ligger foran os og så vil regeringen

og derfor er det også klart at jeg vil starte med at tage forhandlingerne danske regioner og ikke med venstres

når ministeren måske lige vel skråsikkert udtaler til politiken at det er vil frigøre meget store ressourcer så må vi jo alle sammen gå ud fra at ministeren har noget at have det i eller er det simpelt hen en fortalelse fra

at ministeren ikke har nogen beregninger af det sådan jeg skal forstå det her ikkesvar

vi vil sørge for at få ført den nye patientrettighed om en udredningsgaranti ud i livet så danskerne kan

for at finde ud af hvad man fejler før behandlingen kan gå i gang

til gavn for danskerne tager jeg altså med danske regioner i

det processuelle forløb det var ikke det jeg spurgte ind til det

ministerens egne udtalelser i politiken den syvogtyvende april hvor ministeren kort og meget klart

at det her forslag ville frigøre meget store ressourcer

når ministeren så begynder at tale om det processuelle

ikke interesseret i jeg er interesseret i at høre

som ministeren lægger til grund for denne meget konkrete

finde nogen andre steder

jeg tror sådan set at det meste af verden ville falde på halen hvis jeg

første gang man havde startet forhandlinger med danske regioner

for danskernes skyld for at den her udredningsgaranti

tage de forhandlinger om med de parter jeg skal forhandle med med

tak til ministeren for sundhed og forebyggelse det næste spørgsmål er til handels og investeringsministeren

ressortområde men det mener jeg nu ikke det gør

lindholm nede på sydsjælland som dtu gerne vil lukke og hvorfor spørger

på verdensplan i forhold til mund og klovsyge svinepest og fugleinfluenza det er også sådan

dansk landbrug i øjeblikket oplever en voldsomt øget eksport til de asiatiske lande lande herunder i særdeleshed kina og der må vi bare sige at den oplevelse vi har nu

også i forhold til de udfordringer det er noget som har medvirket til at netop de her lande har syntes at dansk svineproduktion i særdeleshed er meget interessant

begyndt at sælge svinehaler og tryner til kilopriser der nærmer sig

frygter i dansk folkeparti og branchen gør det også

og det kan jo være et plaster på såret men kommer vi ikke til at stå i kø sammen med de andre hvis man eksempelvis

ministeren ikke er nervøs for at det vil påvirke eksporten i forhold til dansk

enten landbrugsprodukter eller fødevareprodukter

mejeriprodukter til det amerikanske marked så vi er meget opmærksomme på

en adgang til det kinesiske marked hvor

er bekymrede for deres fødevaresikkerhed det samme gør sig gældende på det russiske marked hvor vores høje veterinærstandarder gør at

konkrete forskningscenter som spørgeren jo spørger ind til

gør at vi lige præcis har den her spidskompetence

hører under ministeren for innovation videnskab og

skubbe beslutningen frem til to tusind og seksten

problemet er jo at man nu vælger

mund og klovsyge som jo er en

ikke kommet sig over på deres eksportmarkeder fordi de ikke håndtere det

verdens førende forskning netop på det område og det ønsker man at lægge ud udlicitere det og købe de her ydelser blandt andet i tyskland

også har en vis interesse i at danmark eksporterer og som ministeren jo

nemlig rigtigt at der er flere ministre ind over det her område

det rammer mange steder dtu siger at det her drejer sig om et besparelsesforslag

tyve million kroner landbruget har eksport i milliardklassen så det her kan jo på sigt gå hen og blive de dyreste tyve million

er jo trods alt skattefinansieret og derfor mener jeg at det er vigtigt

taget op også på flere ministerniveauer så jeg vil spørge ministeren vil ministeren gå videre med det her og se hvad der ligger i det også inden for

når det så er sagt er der ingen tvivl om at som handelsminister

jeg meget interesseret i at sikre at vi fortsat har en stor fødevareproduktion som vi

det er sådan cirka tror jeg en fjerdedel af vores folkeskole vi kunne finansiere på den måde så det har selvfølgelig en vis betydning at vi fortsat eksporterer

udefra eller om vi selv har den

i de produkter som dansk landbrug faktisk producerer at vi lever op til de her

ministre ind over vi har faktisk i fødevareudvalget planlagt en lille høring her om ikke så længe og der er ingen tvivl om at

vil ministeren også få oversendt hvad den høring ender ud med og så vil jeg håbe at man i regeringen vil arbejde positivt for sikre at vi ikke får sat den her store eksport over styr for et relativt lille beløb som jeg siger trods alt er skattefinansieret jeg ved at dtu har decentral ledelse men

vurdere det her men der er selvfølgelig også nogle ministre der er inde over og de må så i sidste ende afgøre det det er ikke mit direkte ressort

er ingen tvivl om at jeg vil holde et skarpt øje med dansk fødevareproduktion og jeg er egentlig også i øjeblikket i gang med at udfordre

afholdt en større rundbordssamtale hvor vi har diskuteret

eksportvare for eksempel til det japanske marked skal være skinke på dåse når man

efterspørger produkter af højere

har et fokus på

her udsætte mødet mødet genoptages

fire og ni på dagens dagsorden er taget tilbage da spørgeren er blevet syg

lyder vil statsministeren instruere justitsministeren i at trække lovforslaget om lempelse af reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge tilbage eftersom statsministeren på sit pressemøde den syttende

vi fastholder de regler der er i forhold til at udvise kriminelle udlændinge

reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge

i overensstemmelse med min udtalelse på pressemødet den syttende april to tusind og tolv som herre martin geertsen har henvist til i spørgsmålet

jo igennem de seneste mange måneder fastholdt at der grundlæggende ikke er noget behov for nogen ændring af dansk

pressemøde her forleden at der ikke er behov for

den stramme linje i forhold til kriminelle udlændinge helt generelt sagde statsministeren jo inden folketingsvalget at

er refereret korrekt for her har fremsat et lovforslag som øger beskyttelsen

udvisningsreglerne som vk regeringen

lempes de regler som statsministeren tidligere har sagt ville blive fastholdt og som der

behov for ro omkring

behov for at trække et lovforslag tilbage hvis det er sådan at der ikke er nogen ændring af dansk udlændingepolitik i forhold til kriminelle udlændinge

om de regler der gælder for udvisning af

eller om danmark overholder sine internationale forpligtelser det håber jeg også ordføreren er enig med mig i

jo at være noget i modstrid med det som justitsministeren skriver i et brev til eu kommissær viviane reding at det ud fra et politisk synspunkt er hensigtsmæssigt at ændre reglerne

det i højere grad vil øge beskyttelsen af kriminelle udlændinge og viviane reding har efter at justitsministeren i den offentlige debat herhjemme har afvist at der er tale om nogen som helst form for lempelse sagt

hun så følge sagen tæt og følge op på om regelændringen bliver gennemført som tilkendegivet over for

jo må man forstå forstået justitsministerens henvendelse derhen at den danske regering faktisk var i gang med en lempelse

at trække lovforslaget tilbage

mening fra pressemødet den syttende april tilbage er statsministeren ikke enig i at det er lige præcis det det valg som statsministeren står

en smule underligt at viviane reding tilsyneladende har haft den opfattelse at danmark ikke bare formelt men også reelt ville forbedre mulighederne for at kriminelle udlændinge kunne tage ophold her i landet og synes statsministeren

bede om at justitsministeren trækker det her forslag tilbage al den stund at der tilsyneladende ikke er nogen substantiel ændring af dansk udlændingepolitik for så vidt angår kriminelle udlændinge

klarhed om de regler som gælder for udvisning af

også oplyst at lovforslaget ikke indebærer en lempelse af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge

ikke informeres korrekt af justitsministeren om planlagte lempelser af reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge

jeg tror så samtidig ikke helt at herre martin geertsen har hørt min besvarelse af det foregående spørgsmål

spørgsmål justitsministeriet har oplyst at lovforslaget ikke indebærer ændringer i reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge

velbefindende men ikke desto mindre er

justitsministeren har jo over for den danske befolkning fastholdt at der med lovændring ikke er tale om nogen lempelse det har justitsministeren jo gjort i den brede offentlighed

hvori han fastslår at regeringen som jeg også nævnte før agter at ændre de danske regler i retning af at øge beskyttelsen af kriminelle udlændinge hvordan justitsministeren når frem til at begge dele kan lade sig gøre får vi sikkert svar på senere

der vel internt i regeringen

været en eller anden form for debat om det her spørgsmål

man kan sige at den offentlige debat jo illustrerer at holdningen til det her spørgsmål i regeringen tilsyneladende stritter i lidt forskellige retninger

vi nu anlægger den præmis at der ikke på en og samme tid kan være tale om en lovændring af symbolsk karakter og en reel ændring hvad er det så statsministeren har fået at vide af sin justitsminister det er jo interessant at vide når

justitsministeren siger til en eu kommissær at der er tale om en lempelse

her to versioner har statsministeren egentlig fået af sin justitsminister

jeg vil alligevel forsøge at holde mig til substansen

klarhed om de regler

i forhold til udvisning af kriminelle

herske tvivl om hvornår kriminelle

eller om danmark overholder sine internationale forpligtelser og justitsministeriet har samtidig oplyst at lovforslaget ikke indebærer en lempelse af reglerne i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge det er det jeg har sagt

og det holder vi selvfølgelig fast

jeg er sådan set også optaget af hvorfor og hvordan

det er lykkedes socialdemokraterne at skifte holdning til det her spørgsmål

sandheden er jo den at socialdemokraterne det nuværende

største regeringsparti jo sådan set støttede den her

nu tilsyneladende mener at at der ikke længere er er behov for den her stramning i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge og der er det så bare jeg spørger er det statsministerens opfattelse at der blot er tale om

en symbolsk stramning som man i sin tid stemte for eller er man i virkeligheden ved at trække

martin geertsen giver her i dag jeg kan ikke sige så meget andet end at justitsministeriet har oplyst at lovforslaget

da den stramning som regeringen nu vil lempe var til behandling sagde transportminister henrik dam kristensen som dengang var socialdemokraternes ordfører det var i forbindelse med tredjebehandlingen i juni 2011 det her handler om kriminalitet og socialdemokraterne vil altid være med til at bekæmpe kriminalitet og social og integrationsminister karen hækkerup sagde i sin ordførertale ved førstebehandlingen af lovforslaget derfor er

man kan tillade sig at gøre når man er gæst i et land det var

regeringen nu vil rulle tilbage jeg er bare optaget af hvad det er der har ændret sig hos det nuværende store regeringsparti på under en år

at fortælle herre martin geertsen her i dag at justitsministeriet netop har oplyst at lovforslaget

går vi videre til næste spørgsmål der er stillet til justitsministeren af herre søren pind

tusind og tolv udtaler at reglerne for udvisning de bliver ikke ændret og det grundlag som domstolene træffer deres afgørelse om udvisning på det ændres som sagt ikke når ministeren samme dag fremsætter et lovforslag der ændrer ordlyden i de danske udvisningsregler

understreges at det ene og alene er op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning er mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser det fremgår også af side fem og tyve at der ikke er tilsigtet nogen ændring af

vil også fremover blive udvist

side stod der i selve lovteksten at en udlænding skal udvises medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser på den anden side stod der i lovens bemærkninger at at de internationale forpligtelser altid skal overholdes også i tilfælde

om udvisning ville være mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser med andre ord skulle domstolene selvfølgelig som hidtil følge internationale konventioner og praksis var dermed uændret med andre ord

mens den anden hånd glattede ud og sørgede for at

som før der var kort sagt ikke sammenhæng mellem lovteksten og bemærkningerne

op på nu loven og bemærkningerne til loven vil fremover stemme overens det står jo på ingen måde i modsætning til at der i praksis vil være helt den samme linje i sager om udvisning af kriminelle udlændinge

vælger en lempelse til fordel for de kriminelle udlændinge i stedet for at fjerne den tvivl som justitsministeren måtte have i modsat retning det kan jo egentlig overraske men

hvorfor man så ikke trygt overlader det spørgsmål til domstolene hvorfor har justitsministeren ikke tillid til at domstolene vil afklare hvad praksis egentlig skal være på det her felt er det ikke dem vi har som den dømmende magt i danmark

sig over noget som helst i den her sag

at komme efter i forhold til det som spørgeren har været ude i

at læse op fra bemærkningerne til det lovforslag som altså er fremsat

så der er ingen grund til hverken bekymringer

synes jeg at at den her diskussion

den tidligere integrationsminister fra et forsøg på at lave signallovgivning

således at personer der kan udvises efter de gældende regler også fremover blive udvist det bør da skabe en stor grad af tilfredshed og bestemt

antaget den karakter at det også sker i udlandet altså at man også gør det over for en eu kommissær man siger et til den danske befolkning og noget andet til en eu kommissær hvor man fastslår at der er tale om en lempelse ikke desto mindre svarede justitsministeren jo ikke på mit spørgsmål hvis der er den tvivl som justitsministeren påstår og som jeg ikke deler i

efter de gældende regler også fremover

det står direkte i bemærkningerne

den diskussion der i øvrigt ellers kører om det her

personer der kan udvises efter de gældende regler vil også fremover blive udvist det står i det lovforslag som regeringen fremsætter når vi laver den her ændring

er det for at råde bod på de uklarheder

har kæmpet personligt og indædt for at få skabt i lovgivningen det råder vi nu bod på

hensigten er den samme så at sige nemlig at personer

udvises efter de gældende regler også fremover blive udvist så det er det der er baggrunden for

konklusion at spørgeren heller ikke er i tvivl om det der står i regeringens lovforslag nemlig at personer der kan udvises efter de gældende regler også fremover

muligt over for kriminelle udlændinge i forhold til udvisninger derfor ligger det mig selvfølgelig også på sinde når regeringen ændrer de regler og gør dansk udlændingepolitik slappere jeg kan konstatere at jeg ikke kan få svar på hvorfor justitsministeren ikke trygt tør overlade den påståede uklarhed til domstolene det ville jo ellers være en objektiv myndighed at overlade det til mit bedste bud og dermed også spørgsmål til justitsministeren er

man præcis har lovet de radikale i den her forbindelse og hvorfor ligger man under for det radikale venstre i spørgsmålet om at gøre dansk udlændingepolitik slappere og mindre effektiv over for kriminelle udlændinge

kan udvises efter de gældende regler vil også fremover kunne udvises

at der skal sættes hårdt ind over for kriminelle udlændinge dem der skal ud skal ud og det sikres med det her lovforslag hvad er det så vi laver

understrege at det er domstolene der tager stilling til spørgsmål om udvisning

spørgeren gerne vil have klarhed om at det er domstolene der træffer afgørelse i de her sager så skulle han med glæde stemme for det lovforslag som regeringen

i tvivl om hvem der træffer afgørelse i udvisningssager når ministeren i anledning af den planlagte lempelse af udvisningsreglerne til

to news den seksogtyvende april to tusind og tolv udtaler at det sker for at understrege at det er domstolene der træffer afgørelsen om udvisning

er den tidligere regering der har skabt en lovgivningsmæssig uklarhed med hensyn til

vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser på den ene side står

kan være usikkerhed om rækkevidden af de internationale forpligtelser

om udvisning ville være mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser der var kort sagt som det også

ikke overensstemmelse mellem lovteksten og de tilknyttede bemærkninger

domstolene der træffer afgørelse om hvorvidt udvisning er forenelig med danmarks internationale forpligtelser blot for at understrege det så det står helt klart personer der kan udvises efter de gældende regler vil også fremover

står ganske tydeligt i loven at det er domstolene der træffer disse afgørelser

det er ikke afgørelser der er overladt til anden myndighed det er ikke afgørelser ministeriet kan træffe det er ikke afgørelser folketinget kan træffe det er ikke afgørelser flygtningenævnet kan træffe det er kun domstolene der kan træffe de afgørelser det stod klart og tydeligt i

når ministeren går ind og forklarer den ændring

man nu lægger op til med at det sker for at understrege at det er domstolene der træffer disse afgørelser

disse afgørelser men inden for hvilke rammer skal afgørelserne træffes det er jo op til folketinget at vedtage nogle love og så

fortolkning af de internationale konventioner vi har tiltrådt og det er selvfølgelig domstolene der tolker inden for de rammer men den lovgivning som vi vedtager her i folketinget

har vel betydning for de afgørelser

folk hvis det med sikkerhed strider mod konventionerne

i regeringens fremsatte lovforslag der står personer der kan udvises efter de gældende regler vil også fremover blive udvist

det tidligere regeringsparti at man havde bragt sig ud på meget meget tyndt is og derfor synes jeg at man skal vælge at stemme for

jeg understreger jo meget tydeligt at det man havde iværksat

at de internationale forpligtelser altid skal overholdes også i tilfælde hvor der kan

om rækkevidden af de internationale forpligtelser vil det være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisningen vil være mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser

uden at det får konsekvenser for hvem der kan udvises personer der kan udvises efter de gældende regler

om lovgivning der sender nogle signaler men som ikke har nogen som helst reel betydning det flytter ingenting i virkelighedens verden det vil sige man så ændrer signallovgivningen flytter det heller ingenting i virkelighedens verden hvorfor kunne man så ikke bare lade det stå altså hvorfor er det man

internationale forpligtelser vores eu medlemskab og så videre til at gå ind at ændre de her ting hvis det

her uden at det får konsekvenser for hvem der kan udvises og det synes jeg

man bør se på og lad mig bare

trods alt vigtigt fordi det har fremstået lidt unuanceret i debatten i det lovforslag som regeringen fremsætter står der personer der kan udvises efter de gældende regler vil også fremover

så er det domstolene der tager stilling og ingen

lovgivning i afgørelser om udvisning er det i domstolene der tager stilling til spørgsmålet

eller hvordan skal jeg forstå justitsministeren

vil blot læse op hvad der der står i lovforslaget og der står som sagt flere gange at personer der kan udvises efter de gældende regler også fremover vil blive udvist det er er hele pointen i det her

de tidligere regeringspartier med at komme ud af den kattepine som man har bragt sig

det være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning vil være mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser

og udlændingepolitik herunder udvisning af kriminelle udlændinge bør styres af det danske folketing eller af eu

i udvisningsreglerne som den tidligere regering har skabt som det fremgår af

som sagt at det ene og alene er op til domstolene at foretage en konkret vurdering af om udvisning er mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser

kommissionen udtrykker bekymring for at skærpelsen fra sommeren to tusind og elleve hindrer en konkret gennemførelse af opholdsdirektivet regeringen

der er baseret på brede flertal hen over midten i dansk

politik og det skal være slut med at det er yderfløjene i dansk politik som dikterer rets og udlændingepolitikken det er vores ledetråd for arbejdet vi er godt på vej og har allerede nu lavet mange og store og brede aftaler på det her område og vi ser frem til at vi i fremtiden vil være garanter for

udlændingepolitikken bliver forankret på midten

er mange i den danske befolkning som siger jamen vi

danmark i forhold til eus retlige samarbejde vi har diskuteret mange gange i folketinget om det er fornuftigt eller ikke

øvrigt er det sådan at dansk folkeparti synes at det er en rigtig god idé at vi har det

information den seksogtyvende april

jo faktisk sådan at det der foranlediger regeringen

forslag til lovændring som kommer til behandling i salen i morgen

danske justitsminister at hun er bekymret for om reglerne harmonerer med eus opholdsdirektiv og svaret fra den danske minister er

vi siger bare til eu jamen så retter vi søreme ind

dette vil blandt andet indebære at den eksisterende ordlyd med sikkerhed vil blive slettet for at give en bedre beskyttelse

vi jo ikke herre i eget hus længere så har vi en regering måske fordi man

bare siger ok så retter vi ind så lemper vi lovgivningen

læst op et par gange og jeg håber dog så alligevel

at man dog anerkender hvad det er der står i teksten der står

lovforslag som regeringen fremsætter

ikke så megen grund til at være bekymret

op på er som sagt de uklarheder

lovgivningen

fremsætter i morgen et lovforslag som førstebehandles

blive udvist det er det der er bundlinjen i det lovforslag som regeringen

fremsætter hvad man har af behov for at tale med tidligere ministre om

at berolige personer der kan udvises efter de gældende regler vil også fremover blive udvist hvis det

i det gamle lovforslag som socialdemokraterne i øvrigt støttede ja ja så

fordi vi har haft det store problem eller den store udfordring

udlændinge med ophold i danmark

alvorlig kriminalitet rent faktisk ikke er blevet udvist selv om reglerne har været sådan at de skulle udvises har der været konventioner der

at rigtig mange danskere har været trætte af at man laver alvorlig kriminalitet vold voldtægt

danmark som legeplads for ens kriminelle aktiviteter og så bliver man alligevel ikke udvist selv om reglerne egentlig siger at man skal derfor gik vi lige til kanten af tingene i øvrigt bakket op af socialdemokraterne da det kom til stykket og jeg må bare spørge hvis det er sådan som ministeren siger nemlig at det ikke har noget med eu at gøre hvorfor formulerede ministeren så at den lovændring regeringen kommer med giver en forbedret beskyttelse mod udvisning til eus justitskommissær

på anden måde finder foranledning til ikke at tro på at konsekvensen over for kriminelle udlændinge stadig

står i lovforslaget som regeringen ikke

kan

første behandling i morgen der er ikke tilsigtet nogen ændring af domstolenes praksis i sager om udvisning af kriminelle udlændinge

ikke er nok men ikke desto mindre

det det der står i det lovforslag som regeringen fremsætter i morgen

opholder sig i danmark og ikke er dansk statsborger bliver man udvist

situationen har bare været den at man har kunnet

udlændinge der har lavet grov kriminalitet men

er derfor dansk folkeparti har presset på over for den tidligere regering for netop

få skåret fuldstændig ud i pap

det er derfor jeg ikke forstår at justitsministeren mener at der ikke sker nogen ændringer her hvorfor er det så man formulerer sig som man gør over for eu

har læst det lovforslag som er til første behandling i morgen

samme grund og der står jo som sagt i det lovforslag som regeringen har

udvises efter de gældende regler vil også fremover blive udvist der står

der er ikke er ikke tilsigtet nogen ændring af domstolenes praksis i sager om udvisning af kriminelle udlændinge med andre ord

må man forstå personligt egenhændigt har fået ind i lovgivningen det forstår jeg så måske godt at dansk folkeparti er utilfreds med

når man ser på den måde dansk

signallovgivning det er helt fair det er den måde man

der virker og konsekvensen af det er altså at personer

næste spørgsmål er ligeledes til justitsministeren og

liselott blixt

politiforbundets formand peter ibsen og som blandt andet går

det dilemma at indtagelse af stoffer ikke er kriminelt når det foregår i fixerum og vil ministeren sikre at politiet får klare retningslinjer at forholde sig til så det står klokkeklart

som er udarbejdet af ministeriet

den kommende behandling af lovforslaget i folketinget

hvordan politiet skal bære sig ad med at håndtere forbuddet mod besiddelse af euforiserende stoffer i forhold til den persongruppe som er målgruppen for

og som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer har en stærk

den model som vi lægger op til tilgodeser efter regeringens opfattelse både hensynet til rummenes brugere og hensynet til

om stofindtagelsesrum under ministeriet

under inddragelse af justitsministeriet samt social og integrationsministeriet nøje vil overveje hvilke justeringer af lovudkastet høringssvarene måtte

interesseret mig for den her sag i utrolig lang tid

har været rundt at besøge misbrugere rundtomkring og været ude at se hvor man vil lave

det sundhedsfaglige jeg her går ind i det er hvad politiet skal og må og

at det er justitsministeren der skal oplyse om hvad

der er det inde i rummet er det ti

altså er udarbejdet af ministeriet

der har relevans for vores område

både tilgodeser hensynet til rummenes brugere og hensynet til at politiets opgaver skal være både veldefinerede

regler for politiets arbejde

det gældende forbud mod besiddelse af euforiserende stoffer

af euforiserende stoffer til eget forbrug i og i umiddelbar nærhed af et godkendt kommunalt stofindtagelsesrum i praksis normalt ikke blive forfulgt af politiet hvis den pågældende tilhører den målgruppe som jeg

den lokale politikreds skal høres inden der gives tilladelse til oprettelse og drift af et stofindtagelsesrum det betyder jo bla

om stofindtagelsesrummets mulige beliggenhed det

i balance i den her model som vi fremlægger nu

eller om man må gå efter en kriminel og anholde vedkommende inde i fixerummet det er jo nogle af de ting politiet vil stå med

når man står i en retssag

hvad man må og hvad man ikke må

det hele vores lovgivning bygger på derfor må der

hundrede procent klare retningslinjer så er det ministeren eller politikredsen der bestemmer

der er indkommet forskellige høringssvar og sundhedsministeriet er nu ved at gennemarbejde de her høringssvar og vil jo som sagt som jeg sagde nøje overveje hvilke justeringer af lovudkastet høringssvarene måtte give anledning til men vi synes at det her er den rigtige vej at gå og vi mener som sagt også når det gælder politiets arbejdsbetingelser at der er fundet

afvejning ikke mindst således at det sikres

spørgsmål

enhver tvivl om de danske udvisningsreglers overensstemmelse med eu retten ved at vedtage en ændring af de danske udvisningsregler som ifølge ministeren ikke får nogen betydning i praksis

at understrege at det ene og alene er op til domstolene at

en konkret vurdering af om udvisning er mulig inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser det står jo på ingen måde i modsætning til at der ikke er tilsigtet nogen ændring af domstolenes praksis i sager om udvisning af kriminelle udlændinge som vi har været fremme

personer der kan udvises efter de gældende regler også fremover blive udvist

at de kunne få en stramning af udvisningsreglerne som betaling for deres støtte til regeringens såkaldte

og jeg synes at det nu vil være på sin plads at herre søren pind gik til bekendelse og indrømmede dette dobbeltspil som lå bag den tidligere integrationsministers må man forstå

mit spørgsmål er egentlig så mener ministeren at den nuværende lovgivning er i strid med internationale konventioner eller

som er skabt af den tidligere regering

nuværende regering op på og det sker altså ud fra et hensyn

ikke skal være nogen ændring af domstolenes praksis

udvises som jeg har sagt flere gange vil personer der kan udvises efter de gældende regler

den tidligere regering havde fået sat ind i lovgivningen de uklarheder fjerner regeringen nu således at der ikke er nogen tvivl om at det er domstolene der træffer afgørelser i sager om udvisning ændringen betyder at personer der kan udvises efter de gældende regler også fremover

hans egen lovgivning fra

ved altså at sikre at der er overensstemmelse mellem lovteksten og det der står i bemærkningerne derfor ender vi der hvor vi har været flere gange i dag konsekvensen er at personer der kan udvises efter de gældende regler

spørgsmål til justitsministeren fra fru inger støjberg er

at ministeren mener at den nuværende formulering af udvisningsreglerne er i strid med eu retten når ministeren til tv to news den seksogtyvende april to tusind og tolv udtaler at søren pind har forsøgt at bilde folketinget ind

to tusind og elleve fik vedtaget en ændring af udlændingeloven hvor der ikke var overensstemmelse mellem lovteksten og lovens bemærkninger på den ene side står der i selve lovteksten at en udlænding skal udvises medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser på den anden side står der i lovens bemærkninger at de internationale forpligtelser altid skal overholdes også i tilfælde hvor der kan være usikkerhed om rækkevidden af de internationale forpligtelser vil det efter bemærkningerne til loven

at vurdere konkret om udvisning vil være muligt inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser med andre ord skal domstolene selvfølgelig som hidtil følge internationale konventioner

også konstateret at denne lovgivningsmæssige uklarhed med hensyn til hvornår udvisning kan finde sted som sagt

for den gennemførte ændring

op på nu jeg ønsker med andre ord at rette op på denne uoverensstemmelse

om at justere udvisningsreglerne så der skabes de nødvendige klare linjer konsekvensen er som sagt flere gange i dag den at personer der kan udvises efter de gældende regler

blive udvist og hvis vi tager i forhold til domstolenes praksis står også i det lovforslag vi

der er ikke tilsigtet nogen ændring af domstolenes praksis i sager om udvisning af

at justitsministeren gjorde meget ud af at den lovændring som blev indført da herre søren pind var minister

jeg har lidt svært ved at forstå hvordan en signallovgivning som ikke har nogen som helst praktisk betydning

man i praksis kommer til at overtræde

må vælge spor fordi der lige nu bliver blæst

ministeren påstår på den ene side at

alligevel betyder noget som helst fordi nogle mener at de kan være i strid med eu retten og så videre

følgende og jeg skal prøve at læse ministerens formfuldendte engelsk op så godt

man fjerner med sikkerhed det det betyder at man indfører en udvidet beskyttelse mod

en udvidet beskyttelse mod udvisning det må da betyde at man er inde at ændre noget i praksis

jeg synes ministeren må må vælge hvilket spor han vil lægge fører de her regler

som gør at vi nu kommer i overensstemmelse med eu retten

til nogen ændringer hvordan vil ministeren så forklare sine tidligere udtalelser herunder sit brev

at min gentagne oplæsning af det der rent faktisk står i det

som er til første behandling i morgen kunne have betydet at det trods alt stod klart hvad det ville føre til

personer der kan udvises efter de gældende regler

også i lovforslaget der er ikke tilsigtet nogen ændring af domstolenes praksis i sager om udvisning af kriminelle

ja det betyder at dem der kan udvises i

i morgen det vi har været vidne til her

synes jeg er et bevis på at det den tidligere regering lavede netop var

af under den tidligere regering at det her rent faktisk betød noget

men fastholder altså et solidt grundlag under under

ændring i domstolenes praksis på det her område og at de personer der kan udvises i dag også kan udvises

før og efter er der jo heller ikke tale om en udvidet beskyttelse altså en udvidet beskyttelse mod udvisning

må da betyde at folk der med den nuværende lovgivning risikerede en

må da betyde at nogle der ellers ville

ikke vil blive udvist alligevel fordi de har fået denne øgede beskyttelse

det ministeren siger nu er rigtigt ville det være rart hvis ministeren så ville fortælle at det man så skrev til viviane reding ikke var

få den indrømmelse fra justitsministeren

kommissionen at at der er en øget beskyttelse

jo heri rent juridisk at der er en øget retssikkerhedsmæssig beskyttelse fordi uklarheden forsvinder den uklarhed jeg taler om her

indførte fordi man ønskede at sende et signal altså skabe en signallovgivning som ene og alene havde til formål

og tyve plan som blev gennemført før sommerferien

da trods alt altså med den tidligere

en uklarhed og den uklarhed bliver nu

man har øget nogle menneskers retssikkerhed og man har øget deres beskyttelse men det vil ikke ændre noget som helst i domstolenes praksis så hvordan kan man på samme tid sige at der har været en uklarhed som altså ikke førte til noget som helst fordi domstolene

set godt kunne finde ud af hvad der var klart og hvad der var uklart altså domstolene havde åbenbart ikke nogen problemer med at tolke

giver simpelt hen ikke mening

ændringer ude i den virkelige verden så vil det føre til nogle ændrede afgørelse ved domstolene i hvert fald i enkelte tilfælde

det vi sikrer er altså

at de ændringer vi laver

nogen ændring i domstolenes praksis i sager om udvisning af kriminelle udlændinge

udvises efter de gældende regler også fremover blive udvist

at det ville komme ud af den her debat for det er jo altid godt at vi har den her type debatter når der i offentligheden kører den her type diskussioner jeg håbede trods alt

betyde at man var klar over at de uklarheder som man af hensyn

fjernet men det sker altså på et grundlag

at personer der kan udvises efter de gældende regler også fremover vil blive udvist hvorfor fordi regeringen her

holdning til det tysk franske udspil om en styrkelse af den nationale grænsekontrol imellem landene i eu

undtagelsesvis at tillade genindførelse

i en virkelig kritisk situation hvor en medlemsstat ikke længere er i stand til at overholde sine forpligtelser i henhold til schengenreglerne

opfordring fremsatte kommissionen i september to tusind og elleve et forslag til en sådan mekanisme i den såkaldte schengen governance pakke som den hedder

europæiske råds bestilling af en ny mekanisme ja så prioriterer vi

danske formandskabs side selvsagt sagen højt og det er vores mål at opnå politisk enighed i rådet inden udgangen af

og bidrag fra medlemsstaterne med henblik på at fremme forhandlingerne mest

med henblik på at finde et kompromis det er jo selvfølgelig forudsætningen at det kompromis som vi finder frem til i rådet skal holde sig inden for traktatens

de var meget usikre på hvor de skulle stille sig henne og jeg synes egentlig at ministerens svar her

tegn på at regeringen har det på samme måde

avisreferater der har været af den foreløbige debat om

tysk franske forslag som jo er banebrydende

det som dansk folkeparti og den tidligere regering fik gennemført

finde ud af hvad tyskland og frankrig

den danske regering har åbenbart ikke nogen holdning og jeg synes heller ikke at ministeren

vi kan konstatere at der er sket en eksplosion i østeuropæeres kriminalitet i danmark der er væsentlig flere sigtelser og politiet får fat i væsentlig flere blandt andet indbrudstyve

men den danske regering går åbenbart ikke ind for

går ikke ind for at man på grænsen kan dæmme op for

i vores land for at lave kriminalitet eller for så vidt mennesker der drager ud af vores land

det er for mig at se uheldigt

derfor vil jeg spørge regeringen om det ikke var rimeligt at

meldte klart ud og meldte klart ud til fordel for det tysk franske forslag som jo er klart bedre end det som kommissionen har spillet ud med

lægger hele magten over til kommissionen

tale om så at sige det samme

tidligere regerings toldkontrolaftale tror jeg man kaldte den det er ikke helt tilfældet der er faktisk tale om to forskellige sager

omhandler mulighederne for en kortere genindførelse af

migrationsstrømme den aftale som

derimod en permanent en permanent styrket toldkontrol ved landegrænserne

er en af opgaverne jo at bringe

den såkaldte schengen governance pakke i mål det håber vi stærkt på og derfor

skal findes når man har

det gør sådan set ikke noget og kommer

helt sikker på at der både fra dansk side og fra de andre medlemslandes side i rådet vil være interesse i

diskuteret det så man kan finde et rigtigt kompromis for

at bringe spørgsmålet om schengen governance pakken

et meget vigtigt emne på banen her vi har en situation i danmark hvor der er en meget omfattende kriminalitet det tror jeg alle er enige om begået af

og udrejse kan stoppe kriminelle der er på vej ind i landet eller på vej ud af landet med tyvekoster vi har tal der viser at fra to tusind og seks til to tusind og ti er der tale om at man for en række østeuropæiske landes vedkommende har set mere end en fordobling af kriminaliteten altså af antallet af sigtelser

ser rekorder i antallet af indbrud her i landet

måske og på den ene side og det er godt at have en debat og

at regeringen trods alt meldte ud til fordel for det fransk tyske forslag som er bedre end kommissionens forslag set ud fra danske synspunkter hvorfor

det dog alligevel bør være en opgave for

sandheden er den at antallet af sigtelser

stiger meget meget voldsomt og

første gang i længere tid nu er ved at blive lagt låg på stigningen i antallet af indbrud det hænger

god indsats i politikredsene vi har lavet et nyt indbrudscenter i østdanmark som virkelig er på nakken af bander og indbrudskriminelle og det betyder flere sigtelser det betyder forhåbentlig også at vi nu kan få i hvert fald lagt låg på stigningen for jeg er helt enig i at det er forfærdeligt når man kommer hjem og finder ud af

og indtryk man får og derfor skal der gøres noget ved det det er derfor vi har lavet indbrudstaskforcen i østdanmark det er derfor at de

mobilt videoudstyr som blandt andet kan bruges

efterforskning af det her så det ville være på sin plads at

selvfølgelig ja tak det er da bedre

vi ikke har en national grænsekontrol mellem mellem landene altså det siger sig selv vi må da

derfor er det jeg ikke forstår at ministeren som er formand for eu i øjeblikket og

formodes at sidde ved bordenden ikke har en klar holdning er man med de lande der siger at det er en knippelgod idé for eksempel østrig og ungarn eller er man med de lande som er imod det

sikret at der kommer løsninger på de

der er kommet fra det europæiske råd om spørgsmålet om schengen governance pakken det er et formandskabs ansvar at sikre at de

modsatte billede nemlig at den her regering

en meget stor aftale om dansk politi som blandt andet

investerer millioner i mobilt videokameraudstyr vi har en udlændingekontrolafdeling som gør det rigtig godt

som sætter ind her og når det handler konkret om indbrud

det er den indsats som regeringen står bag

det næste spørgsmål spørgsmål tolv er stillet til erhvervs og vækstministeren af fru fatma øktem og det er efter aftale

ligestillingsordfører özlem cekic der til dagbladet dagbladet politiken har udtalt at kvoter er et nødvendigt redskab hvis man skal opnå en bred repræsentation af køn eller mener ministeren i lighed med socialdemokratiets ligestillingsordfører rasmus horn langhoff at tiden er inde til at droppe

ud fra et ligestillingssynspunkt men ud fra at det kan medvirke til at sikre at erhvervslivets bestyrelser får en bredere sammensætning og dermed kan være med til at skabe en bedre konkurrenceevne for virksomhederne og det er jo dybest set det

for tiden med at lægge sidste hånd på

og når det bliver fremlagt vil spørgeren kunne se

regeringen lægger snittet for at sikre at vi får flere kvinder ind i bestyrelserne

har været ude at sige at det er på tide at vi dropper de her kvoter

som sfs ordfører har sagt at kvoter er et redskab for

ministerens holdning til det det synes jeg faktisk er noget virksomhederne har krav på at få

mener ministeren ikke at virksomhederne har krav på at få svar på om der kommer en lovregulering

at regeringen arbejder på et udspil som

bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne igennem at man

mangfoldighed i bestyrelserne herunder

i bestyrelserne

har en løbende dialog med erhvervslivet

får skruet en model sammen som lever op til det formål som vi ønsker at fremme

sådan at man går på to ben

engagerede ordførere som hver for sig brænder for

man kan fremme den intention

om at erhvervslivet når forslaget bliver lagt frem vil sige ok

inde på altingets hjemmeside se at ministeren selv

ind for

så der altid er mindst fyrre procent kvinder i bestyrelser for børsnoterede virksomheder

at styrke virksomhedernes konkurrenceevne

kan se en idé i for deres egen skyld at sikre at der er

det viser at det kan lade sig gøre og mig bekendt har

god indtjening så der er ikke noget

en god ambition og den ambition har jeg fortsat

eksempler ministeren kommer med på den ene side siger ministeren

tilkendegivet på altingets hjemmeside

eksempel fra carlsberg der selv har fundet deres egne løsninger

til dem det er jo ikke noget regeringen er kommet med tværtimod er det noget virksomheden selv har sat sig som mål

fra ministeren går ministeren ind for

bestyrelser som ministeren tilkendegiver her

dansk model som kan sikre at vi får flere kvinder ind i bestyrelserne samtidig med at vi også understøtter

at skrue sammen til en dansk model

er det den jeg i givet fald når den foreligger går ind for

jeg mener at det er helt afgørende for udviklingen af samfundet og udviklingen af virksomhederne at der er flere kvinder i bestyrelserne ikke fordi de er kvinder

jeg vil opfordre spørgeren til at have tålmodighed et stykke tid endnu og så vil der komme

har sat på dagsordenen fordi de kan se en samfundsmæssig og økonomisk

give vores melding til hvordan vi mener at

har om at få flere i kvinder ind i bestyrelserne så når høringsfristen

dansk side ligge et klart svar men vi arbejder som sagt med en dansk model

og det der vil fremgå af den danske model

lovregulering fra eu på området

godt tænke mig at høre er ministerens

det er i orden at der kommer en lovregulering fra eu

er meget svært at blive klog på hvad regeringen vil på området

at der skal lovgives på området

ved så meget om begge de to ordførere

meget optaget af at sikre at der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne på samme måde som regeringen er det regeringen arbejder med en model en dansk model

vil være en model som man nok ikke har set så mange andre steder og

blive til på baggrund af en dialog med interessenterne herunder også erhvervslivet

nogle ideer i høring blandt andet hos virksomheder og andre

af de input

indeholde ved vi endnu

ministeren i samråd oplyste han at der var nogle spørgsmål som ikke lå under hans ressort

sendt videre til erhvervs og vækstministeren

de initiativer der eventuelt kan foretages skal omfatte det

området har en stor interesse i det og dermed også en del af ansvaret for hvordan det udvikler sig så det synes jeg er yderst relevant jeg tror også

fremgået af mine besvarelser at jeg har en meget stærk intention om at vi får

men vi får lavet på en måde hvor vi laver vores egen model altså en dansk model som tilgodeser de to formål som

kvinder besidder for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og indtjeningsevne

og det er den øvelse vi er i gang med der har vi på nationalt plan haft en god dialog med erhvervsorganisationerne virksomhederne og de erfaringer

på baggrund af den dialog og det arbejde vi på nationalt

gennemgående i de besvarelser som vi giver kommissionen men eftersom kommissionen ikke har sammenfattet sine besvarelser og

ikke kommentere et forslag fra kommissionen som jeg

er jo noget helt andet det jeg spørger ind til er hvad ministeren har tænkt sig at svare

set det de spørger om de har spurgt alle medlemslande

lovregulering fra eu eller fra regeringen

og selvfølgelig er det erhvervs

lige noget andet jeg tror ikke vi er i tvivl om at vi alle sammen gerne vil have flere kvinder i bestyrelser

kan ses på bundlinjen hos virksomhederne så

om ministeren vil

lovreguleringer til eu

til at give et svar så har man ufattelig god tid i forhold til hvis

den anden maj og den otteogtyvende maj er der frist for

give høringssvar til kommissionen så der er

at arbejde videre med det nationale udspil som kommer til

to ben jeg vil godt understrege det er set fuldstændig enig med spørgeren

giver nogen værdi for en virksomhed

sætte en kvinde ind i en bestyrelse fordi

de rette kvalifikationer som virksomheden efterspørger har man

skal man finde en model som sørger for at sikre at vi får flere kvinder ind i bestyrelserne

har de rette kvalifikationer og som kan bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og indtjeningsevne og det er den øvelse

også signaleret at det også vil være det der indgår

stillet af herre martin henriksen

regulering af udenlandsk arbejdskraft herunder østeuropæisk arbejdskraft således at danskere

social dumping ligegyldigt hvordan den måtte vise sit ansigt vi har massive udfordringer på det danske arbejdsmarked med

meget lave lønninger man overholder ikke hviletidsbestemmelser der er eksempler på grove overtrædelser af arbejdsmiljø og sikkerhedsregler jeg havde så sent som i sidste uge en samtale med et ægtepar fra rumænien der har arbejdet i danmark i en årrække der kunne fortælle om en arbejdsdag på tolv femten seksten timer til en meget meget lav løn og uden hensyntagen

meget meget store problemer det er synd for de mennesker det går ud over og det er ganske urimeligt over for danske lønmodtagere og danske virksomheder der ønsker at overholde reglerne og konkurrere på ordentlige vilkår det er præcis derfor vi har lavet en ambitiøs aftale sammen med

om bekæmpelse af social dumping blandt andet på transportområdet

har fundet en model så skat og politi og arbejdstilsyn kan arbejde sammen sådan at vi på tværs af de tre myndigheder

ikke overholder reglerne og

udsætter deres medarbejdere for store risici og samtidig

på baggrund af mit møde med det rumænske ægtepar og andre eksempler går vi nu i gang med en intensiveret indsats i restaurationsbranchen og servicebranchen og på rengøringsområdet

der er grove overtrædelser af reglerne blandt andet på de her områder vi skal aldrig i danmark acceptere et ureguleret arbejdsmarked hvor

jeg går ud fra at når man taler om social dumping fra ministerens side

taler man om illegal arbejdskraft og det synes jeg man skal gøre en stor indsats mod

ikke sikker på at det som regeringen har lagt op til er tilstrækkeligt

i forhold til illegal arbejdskraft og social dumping

også godt tænke mig at høre hvordan ministeren forholder sig til den arbejdskraft der kommer her på lovlig vis og på lovlig vis udkonkurrerer danskere fordi de er eu borgere

på det ordinære arbejdsmarked også med arbejdskraft udefra der er her på ordinære vilkår

er vigtigt for os som regering er at få slået fast at mennesker udefra er velkomne til at arbejde på det danske arbejdsmarked men det skal være under ordnede

danske lønmodtagere danske akademikere danske studerende kan rejse ud i verden blive klogere gøre sig erfaringer og måske i en tid med arbejdsløshed her opnå beskæftigelse et andet sted så det der er essentielt for os er at

tolv til femten timer fast hver eneste dag

sikkerhedsudstyr tilsidesættes når der ikke opstilles

ordentligt sikkerhedsudstyr så er det en omgåelse af reglerne som vi ikke kan acceptere

man begrænsede arbejdskraftindvandringen til danmark især når vi står i

føler at de bliver presset ud af deres arbejde på grund af

et problem med illegal arbejdskraft

den arbejdskraft som kommer her lovligt fordi den lovlige arbejdskraftindvandring også er med til at presse

jeg er helt med på at der er fordele forbundet med at der er fri bevægelighed inden

også andre nationaliteter der drager fordel af men det kunne jo også godt være sådan at der ud over de fordele der er forbundet med eu medlemskabet

nogle ulemper forbundet med eu medlemskabet kunne det ikke være interessant hvis danmark og den danske regering nu hvor vi har eu formandskabet benyttede det til at diskutere nogle af de ulemper som

ved den frie bevægelighed jeg tror at ministeren et eller andet sted godt kan se

nogle problemer forbundet med den frie bevægelighed

indsigt i de problemer der er

i sidste uge et stort uformelt ministermøde i horsens hvor jeg selv var vært på vegne af danmark

diskutere bedre håndhævelse af udstationering og det er jo fordi det indre marked giver en masse fordele men selvfølgelig er der også ulemper og en af ulemperne er at vi har en række øst og centraleuropæiske lande med et lønniveau der er markant lavere end i danmark og det giver altså en risiko for

et enormt pres også på det danske arbejdsmarked men

det indre marked og dermed af eu og det kan regeringen selvfølgelig støtte og det ville i øvrigt vil jeg gerne sige

politisk fællesskab som eu jo er så bør det jo også være sådan at man kan diskutere hvad de politikker som eu står for har af konsekvenser for

den frie bevægelighed men jeg tror at i ligesom vi her i danmark oplever at der er nogle uhensigtsmæssigheder jeres landes borgere bliver måske også udkonkurreret af for eksempel østeuropæisk arbejdskraft eller af eu borgere fra andre lande så der opstår nogle kan vi diskutere hvordan vi kan ændre på reglerne

at i en højkonjunktur har landene mulighed for at tage imod

landet og til gavn for dem der kommer og arbejder

mulighed for i begrænset omfang at lukke ned for udenlandsk arbejdskraft vil ministeren rejse

på det uformelle ministermøde i sidste uge med undertegnede som værtinde

vi brugte det uformelle ministermøde til at diskutere en bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet

der udmønter det indre marked hvad angår arbejdskraftens frie bevægelighed så det er

så mener jeg modsat dansk folkeparti at nationale regler og national indsats er mindst lige så afgørende hvis ikke også det er vigtigere

er sket efter at vi har fået et regeringsskifte er at vi nu har fået en ambitiøs politik imod social dumping fordi vi ikke som tidligere vil blive ved med at acceptere store problemer på transportområdet store problemer på byggeriområdet

store problemer på serviceområdet det var der ikke

politisk vilje til at adressere før valget

fordi vi sammen med enhedslisten selvfølgelig ønsker at sikre at er ordentlige forhold på det danske arbejdsmarked

næste spørgsmål nummer femten

rammerne for den udredning om ejerformerne på daginstitutionsområdet som ministeren omtaler i information den syvogtyvende april to tusind og tolv og herunder oplyse hvilke parametre ministeren forestiller sig skal undersøges altså eksempelvis børnenes tilfredshed forældrenes tilfredshed normeringer indhold og kvalitet i

er kendetegnet ved mange forskellige både kommunale og private aktører

ligesom der også er forskellige regler i forhold til retten til forældreindflydelse beregning af tilskud forældrebetaling og så videre

rigtig gode dagtilbud for alle

det vil være rigtig ærgerligt hvis man får en udvikling

type af dagtilbud og deres ejerformer

dagtilbud for alle og det ikke er forældrenes pengepung der afgørende for den mangfoldighed af tilbud der skal være

at jeg har besluttet at igangsætte en udredning som skal se på den nuværende vifte af dagtilbud og pasningsordninger

er at skabe klarhed over om de

hvordan vi hindrer at der sker en social opsplitning imellem de forskellige dagtilbud udredningen

blandt andet indgå resultaterne fra en undersøgelse af vilkår og rammebetingelser for selvejende daginstitutioner og private institutioner som er udarbejdet for det tidligere socialministerium i to tusind og elleve samt den foregående regerings tolv punkts plan derudover vil eksisterende data samt

dagtilbudsområdet blive inddraget i udredningsarbejdet

forældre har frit valg på alle hylder når det kommer til dagpasning

det glæder mig at man lægger en betragtning om at det er kvaliteten i tilbuddet

mod de private institutioner når man nu hører ministerens

og ordførerne fra s sf og de radikale på det her område

det noget som også indgår i den udredning som ministeren

at vi ikke er enige i den tidligere regerings holdning

automatisk samme som at der kom bedre kvalitet

vuggestuer og det er lige præcis det vi gerne vil kigge på i forbindelse med udredningen en af de ting vi vil kigge på er

og forældreinddragelsen herunder at der er lige adgang til gode tilbud for alle børn også uafhængigt af om det er profitinstitutioner og

regering i skoene at det bare handlede om at det skulle være et privat tilbud det som den tidligere regering gerne ville var at

sikre at forældrene havde et valg når de skulle

har borgerne i danmark jo for

de har oprettet private pasningsinstitutioner og private dagplejer og det er noget som

har taget godt imod men skal jeg forstå ministerens svar således

planer om om at afskære forældrene fra den mulighed de har haft for at oprette et privat

dagpasningstilbud

at forældrene ikke har noget at frygte jeg ved også at ministeren for ikke så lang tid siden fik overrakt

i øvrigt også fremgår af børne og undervisningsministeriets hjemmeside hvor man kan få mere information er lige præcis at undersøge hvordan

vi sætter i gang hvor vi kigger på ejerformer

er sådan at den tidligere regering havde som mål i sig selv at der kom flere

det samme som at det er dårligt

det betyder for kvaliteten for vores børns pasning uanset om de er

virkelig god tradition for at have det man kunne kalde for nonprofitinstitutioner og det betyder

eller privatskoletilbud det er noget andet end at man hiver profit ud af institutionerne

forældrene betaler hvad enten det er et offentligt tilbud eller et privat tilbud så når ministeren står og taler om en opdeling i a og b institutioner er

lars klingenberg har fulgt udviklingen på området og han siger at der ikke

nævneværdig forskel han siger direkte mange forældre mener at

system er for tungt at danse med og man ikke får nok for pengene

bliver hængt ud her som om de nu

et a hold der kører lidt egoistisk af sted

ikke bare have opnået det samme ved at have

man skulle lære af hinanden altså bruge best practice

man arbejder med de pædagogiske læreplaner bare

bureaukratisk og for tungt fordi det er et kommunalt tilbud så går vi også ind og kigger på det

til forældrene alt efter hvad de vægter

lige præcis at se på kvaliteten af de forskellige tilbud det betyder også at vi

indgå indgå i det udredningsarbejde

sætter i gang når udredningen så

vil jeg vurdere om der er behov for ændringer

er derfor der er to spørgsmål der måske minder lidt om hinanden

men hvis det indgår at det er kvaliteten

altså hvordan forældrene forældrene

vælger er det ikke også en kvalitet

og typer af pasningstilbud for børnene

måske nævne at vi i forbindelse med udredningsarbejdet også vil inddrage ideer og erfaringer fra hele den vifte af organisationer

nævne hvem vi har inviteret til at give input det er foa og bupl det er forældrenes landsforening det er daginstitutionernes lands organisation det er menighedernes daginstitutioner

frie børnehaver og fritidshjem dansk erhverv dansk industri kl og børne og kulturchefforeningen

når nu så mange forældre og det kan vi se på tallene vælger et privat tilbud frem for

der har jo været en voldsom stigning

en anerkendelse af at der faktisk i de private tilbud er en høj grad af kvalitet og at man måske skulle benchmarke hele området og så lave den der sammenligning mellem

hvad det offentlige kunne lære af det private

en social profil i forhold til daginstitutioner skal de

derfor synes jeg også at det rigtige udgangspunkt er den

en forskel i forhold til nogle af de andre ejerformer

hvem skal bestemme hvad kvalitet er skal vi sidde herinde i folketinget og bestemme hvad kvalitet er eller tør ministeren og har ministeren mod på at slippe friheden løs og så give de offentlige institutioner de samme betingelser som man faktisk har ude i de private

det er forældrene der sidder og styrer dagsordenen tør ministeren forsøge med selvejende

de pædagogiske læreplaner som har vist sig at være en stor succes fordi

man arbejder arbejder med natur og så videre

at blande sig i institutionernes arbejde at de skal arbejde med de pædagogiske læreplaner

til at løfte lige præcis den pædagogiske kvalitet sådan at vores børn får et endnu bedre tilbud når de går i

spørgsmål nummer sytten er stilet til ministeren for sundhed og forebyggelse af fru sophie løhde

atten årig gymnasieelev der for fremtiden tænder en cigaret bag en mur på gymnasiets område og dermed ikke overholder regeringens og enhedslistens

ambitiøs tobakspolitik er nøglen til at reducere ulighed i sundhed og til at sikre alle danskere både et længere og bedre liv mange af dem der begynder at ryge som unge ja de fortsætter med at ryge resten af livet og når vi nu ved at næsten fjortentusind dør årligt på grund af rygning så skal vi simpelt hen gøre hvad vi kan for at børn og unge ikke skal ryge

skoler og uddannelsessteder for unge fortrinsvis under atten år som er et tiltag blandt mange for at undgå at børn og unge ryger spørgsmålet om hvilke konsekvenser en elevs overtrædelse af rygeforbuddet på matriklen skal have er et anliggende for det enkelte gymnasium

allerede i dag regler for rygning på landets gymnasier i to tusind og syv var venstre med til at indføre begrænsninger for rygning indendørs på gymnasierne i dag såvel som fremover vil det altså være et lokalt anliggende at afgøre hvilke konsekvenser en overtrædelse af rygeforbuddet skal have for den enkelte elev det ændrer en udvidelse af rygelovens anvendelsesområde ikke ved jeg har fuld tillid til at spørgsmålet om håndhævelse også fremover håndteres af det enkelte

jo også har hævet bødestørrelserne som led i revisionen af rygeloven

henholdsvis første anden og tredjegangstilfælde

ved overtrædelse af rygeloven og hvis ministeren så siger at det bare bliver op til hvert enkelt gymnasium hvordan sanktionerne eventuelt skal håndhæves vil ministeren så også her i dag i folketingssalen garantere at spørgsmålet om et udendørs forbud på matriklen ikke bliver en del af rygeloven

ellers passer det jo ikke når man i sin aftaletekst skriver at man vil fordoble bødestørrelserne ved overtrædelse

overtrædelsen skal have for en ansat eller en gymnasieelev

indehaveren restauratøren bestyreren forpagteren som efter rygeloven skal

ikke sådan at en institution kan blive straffet hvis eleverne bryder institutionens rygeforbud det ville kræve at uddannelsesstedet tillod rygning så på den måde er der altså

ikke noget nyt i forhold til det venstre selv var med til at indgå i

mur på gymnasiets matrikel og har tændt sig en cigaret i modstrid med det udendørs forbud mod rygning fordi ikke har fået stillet sig ud på den rigtige side af fortovet i henhold til regeringens

det er nemlig korrekt at der i dag er en bødesanktion hvis man overtræder rygeloven

i forhold til at det er gymnasiet som institution der skal sikre håndhævelse af den gældende lovgivning

konsekvens i forhold til den fordobling af bødestørrelsen

man har meldt ud er det korrekt eller betyder det og

understrege at det ingen konsekvenser har hvis eleverne beslutter at se stort på de her forbud og stiller sig bag en mur så længe gymnasiet

den lovgivning vi har i dag jeg synes det er et meget

budskab at sende fra os altså regeringens side at vi ikke at vores børn og unge begynder at ryge i frikvartererne det skal

kan også konstatere at at

meget velkommen at vi nu får et totalt rygeforbud for det vil gøre det

ryge i frikvartererne og at de heller ikke

de skadelige virkninger fra andres

så kan de straffes men hvis rygning ikke er tilladt

enkelt atten årig elev ud af gymnasiets tusind elever

så medfører det en bøde på tohundrede og titusind kroner til gymnasiet det kan godt nok blive lidt dyrt at drive uddannelsesinstitution i det her samfund hvis et gymnasium skal betale tohundrede og titusind kroner til ministerens bødekasse

har stillet sig på den forkerte side af fortovet

hvor man må ryge og hvor man ikke må ryge udendørs hvis man er gymnasieelev i det her samfund kan ministeren bekræfte at hvis man ikke

foregår rygning bag en mur bag et skur hvad ved jeg så lever man ikke op

og dermed tilladt det og dermed blevet underlagt de bøder som man nu har fordoblet og som vil betyde at det efter atten gange vil udløse en bøde

den nye rygelov ændrer ikke ved reglerne for

fungerer stadig på samme måde som med aftalen fra to tusind og syv jeg ved ikke hvordan spørgeren vil definere at se igennem fingre med

skal det tillade rygning det bliver nu ulovligt at tillade rygning

børn og unge under atten år det synes jeg er fornuftigt

god brug for at antallet af unge

bare sige jeg synes det er en meget tænkt problemstilling spørgeren rejser hvis jeg har forstået spørgsmålet rigtigt ellers må spørgeren jo spørge uddybende næste uge eller skriftligt

vente længere på behandling og ingen får ret til at vente kortere på behandling fordi regeringen nu afskaffer patienternes ret til hurtig behandling inden for en måned

hvor forløbet op til diagnosen hidtil har været usammenhængende

fordi vi nu giver alle patienter ret til en afklaring inden for fire uger der er desværre eksempler på

at patienter kan blive kastet rundt mellem praktiserende læge og forskellige sygehusafdelinger i månedsvis før de endelig får stillet den nødvendige diagnose og uden en diagnose i hånden er

jo ikke noget der hedder det udvidede frie sygehusvalg uanset om vi så taler om en eller to måneders ventetid

en anden gruppe patienter som i dag har ret til udvidet frit valg ved en måneds ventetid i det offentlige selv om patienten godt kan tåle at vente faktisk er der for nogle patienter tale om at man ligefrem kan opnå et bedre behandlingsresultat hvis der går lidt længere tid

i perioden op til en operation hvis de patienter

hvis det reelt skal være muligt at prioritere de mest syge patienter først skal vi også indrette sundhedsvæsenet sådan at det reelt kan lade sig gøre

mulighed med den nuværende model for det udvidede frie valg for den ordning dækker kun de sygdomme og de patienter som de private kan og vil behandle og for eksempel ikke en meget stor gruppe patienter med medicinske med medicinske kroniske og komplicerede lidelser

er blandt andet en af de ting som vi gør op med med det her

nu indfører vi differentierede ventetider baseret på en lægefaglig vurdering af patientens reelle behov og nu giver vi regionerne pligt til at sikre hurtig udredning og rettidig behandling for alle patienter og til at prioritere de mest syge patienter først så det korte svar på spørgerens spørgsmål er ja det er

kun får lov til at vente længere på behandling i modsætning til regeringen

mener vi jo ikke at hurtig udredning skal ske på bekostning af patienternes ret til hurtig behandling inden for en måned og det er derfor jeg synes det er ubegribeligt hvorfor det skal være et mål i sig selv at flere

når man forlænger behandlingsgarantien

vi er enige med danske patienter i at det her ikke skal være et enten eller vi skal bekæmpe ventelister overalt i det danske sundhedsvæsen i stedet for at bekæmpe patienternes ret til hurtig behandling så siger ministeren det her med

at vente og der har jeg jo set at der står i ministerens

patientgruppe til at kunne tale sig frem i køen hos den lokale læge er det den ressourcestærke eller er det den socialt udsatte eller som formanden for de praktiserende lægers organisation udtalte til jyllands posten det

giver danskerne en ny patientret nemlig retten til hurtig udredning

et selvstændigt mål at vi skal behandle de mest syge patienter først det betyder at vi må prioritere

livskvaliteten ikke vil lide lide stor skade af at de venter

italesætte det efter ti år hvor uligheden er vokset og

udredning i sundhedsvæsenet men vi bekæmper også alle initiativer som gør at patienterne skal sendes hjem på sofaen og vente længere på behandling og det

er konsekvensen af regeringens politik på det her område

selv om jeg nok tror ministeren ikke helt mener hvad hun selv udtaler når

der vel næppe er nogen garanti for at man kan få en diagnose inden for

eller gælder den kun de patienter

men den rigtig positive ting ved den nye udredningsgaranti og

at den eneste ansvarlig omgang med vores fælles skattekroner

det diagnosegaranti ja vi har selv brugt begrebet udredningsgaranti for det

når man er udredt du fejler ikke noget du

for det andet vil der jo stadig være nogle som vi med den viden vi har i dag

stand til at fastslå en helt klar diagnose

efter en måned fordi symptomerne er for diffuse

eller gælder det kun patienter der henvises til undersøgelse på et sygehus det er et ret simpelt spørgsmål

hvis det kun gælder patienter der henvises til undersøgelse på et sygehus så gør man jo

der hvor patienterne har de lange ventetider i dag nemlig i forhold til de privatpraktiserende speciallæger så det må være ret nemt for ministeren at svare på om det her er

det blev modtaget med glæde rigtig mange steder jeg synes også

er jo rigtig positivt hvis vi kan samles om det

giver op når den praktiserende læge siger

udrede selv her har jeg brug for at

indrette det i regionerne

hvis vi kigger til silkeborg

er jo én måde at gribe det an på men hvordan det konkret skal organiseres skal jeg ikke stå som sundhedsminister og diktere

lokalt funderede bud på hvordan

det næste spørgsmål er stillet til forsvarsministeren af herre

til afghanistanforligskredsen i forbindelse med armadillobasens placering

men jeg har lidt svært ved

gennemskue hvad det er for nogle informationer

om det er afghanistanforligskredsen eller

at bemyndigelsen til at lukke en lejr

ligger hos de folk der er ude i det taktiske miljø i

er nogen grund til jeg glæder mig over at oversendt og jeg glæder mig også over at det er

men har ministeren nogen holdning til det som

det må jeg hellere gøre

er helt enig i redegørelsen så lad det

der siger det er helt uacceptabelt at beholde en base af hensyn til dem der er blevet dræbt og såret undervejs det handler om at man ikke mister flere liv jeg er meget uforstående overfor beslutningen man skylder

beslutning der slet ikke er truffet men men det er jo nu engang sådan at det er meget voldsomme beskyldninger at komme med inden redegørelsen ligger færdig og jeg

det banale spørgsmål jeg nu har stillet et par gange

ministeren måske havde haft lyst til at gå ud

det gjorde det så ikke

at det er den rigtige vej at gå at lave en redegørelse og få

hvad er ministerens holdning til at undersøge og fremlægge de militærfaglige

den jo er blevet færdig i dag og er oversendt i dag så så vil jeg citere

beslutningen om hvilke militære opgaver der skulle løses og hvordan de blev løst blev truffet i helmand af den britiske chef for task force helmand

videre der er heller ikke fundet

gjort sig i operationsområdet tilbage i sommeren to tusind og ni

nemlig den at krig og krigsførelse jo handler om at sætte ultimativ magt bag politiske ønsker

der er et strategisk niveau det overordnede niveau hvor det dels er politik

krige så er der det operative niveau som man kan sige

strategiske niveau og det taktiske niveau og som

er der det taktiske niveau som handler om kampens udførelse på slagmarken og det er en militær beslutning og

af taktisk karakter hvor jeg synes man skal respektere den faglighed som

med et svar i første omgang det regner jeg med

ministeren for ligestilling og kirke af herre christian langballe langballe

ved kongelig resolution hvis en kirke skal lukkes helt

forudsætter det altså at ministeren godkender det og sender en indstilling til dronningen

lukkes i løbet af de sidste fyrre år er der kun lukket fire kirker

i alle tilfælde sket efter ønske fra menighedsrådet og med opbakning fra biskoppen det pågældende sted en beslutning om

at lukke en kirke bør træffes på grundlag af en samlet vurdering af de befolkningsmæssige kirkelige og økonomiske

menighedsråd provstiudvalg og biskop

lukning af kirker tyder på at det vil være godt

regelsæt omkring den proces men

som et resultat af det udvalgsarbejde som vi skal sætte i gang

håber at ordføreren vil være med

skal have ansvaret men

arbejde omkring styrelsesloven og

mener at ansvaret

ude i sognene ude i det lokale hvor de lokale folk jo værner om deres kirke

kirkeministeren er ansvarlig for at det foregår på den måde som det gør al den stund at kirkeministeren jo har været ude at sige

skal lukkes kirker debatten går hele tiden på

på opfordring af kirkeministeren som har været ude at sige at der skal lukkes kirker

et mål i sig selv der må jeg altså

det for at hjælpe folkekirken eller er

det der foregår lige i øjeblikket er med til at tage livet af den folkekirke som jeg holder af det er demokratiet

sognedemokratiet det er folk der varetager deres sognekirker og står last og brast med dem

et svar senere når beslutningen er taget

at det er mig der står bag de kirkelukninger

det er ikke noget jeg har

har taget den beslutning efter meget meget lang tids arbejde jeg tror at

at sætte sig ned og beslutte at der skal lukkes seksten kirker

et meget enkelt spørgsmål og hele den debat der er fulgt efter drejer sig egentlig om det og jeg synes

kirker der er blevet lukket i de sidste fyrre

også været ude at sige at de følelser folk har for deres sognekirke kan være irrationelle altså jeg vil godt sige at vi i dansk folkeparti støtter

menighedsrådsarbejde hvis jeg vidste

overgreb og jeg synes egentlig at kirkeministeren kunne have forsvaret sognenes selvbestemmelsesret

kirkeministeren ikke gjort kirkeministeren har opfordret til at der skulle lukkes kirker

jeg har sagt masser af gange at hvis der skal tages beslutninger om at tage kirker

det noget der skal ske ude i det kirkelige landskab jeg har også sagt og det vælger ordføreren simpelt hen

i danmark hvor befolkningsgrundlaget svinder ind

lukke kirkerne

lejlighedskirker kan man få liv i kirkerne igen kan man tænke alternativt og så fremdeles selvfølgelig

er også et ressourcespørgsmål som man også

jeg har også sagt rigtig rigtig mange gange

fordi man piller lidt

der bestemmer om der er kirker der skal lukkes

ude i det kirkelige landskab

bare gerne invitere ordføreren med til det arbejde for så kunne vi

i forhandlinger angående folkekirkens fremtidige struktur men jeg må sige

de seksten kirker der skal lukkes bekræfter mig i

er på vej væk fra det jeg vil kalde det folkekirkelige folkestyre og over til en topstyring af folkekirken

mener er noget fuldstændig nyt i forhold til folkekirken

den debat har jeg deltaget i i de sidste ti år som præst

det har været debatteret og man har lagt sogne sammen

næh den diskussion har været der hele tiden og det er den nuance som jeg synes mangler fuldstændig

jeg muligt at

det er jo ikke mig der bestemmer hvad stiftsrådet skal gøre

nogle beslutninger de selv har taget lad mig vende det om kan ordføreren dokumentere

på grund af mig at stiftsrådene har taget de

fra ministeren men der er et spørgsmål mere fra herre christian langballe til

et vielsesritual for homoseksuelle når og hvis loven bliver vedtaget

biskopperne omkring vielse af par af samme køn som ordføreren

en af konklusionerne ved mødet var at biskopperne var indstillet på at indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af ritualer biskopperne tilkendegav ved mødet at deres arbejde med ritualer

afsluttet så ritualerne kan være til brug når folketinget har afsluttet sit arbejde med lovgivningen to biskopper har tilkendegivet at de ikke ønsker at deltage i arbejdet med udformningen af ritualerne derfor står der også i punkt tre

i bemærkningerne til lovforslag l en hundrede og fem at hovedparten af biskopperne har tilkendegivet at de vil indgå i arbejdet med at udarbejde ritualerne

der står også at jeg samtidig med fremsættelsen af lovforslaget har anmodet biskopperne om at udarbejde et nyt vielsesritual

jeg på baggrund af det arbejde vil indstille at ritualerne autoriseres ved kongelig resolution

derfor ikke grund til at tro andet end at ritualerne vil være klar når lovgivningen træder i kraft med andre ord

skulle være til at få drøftet det her ordentligt igennem slet ikke

et pressestunt hvor jeg jo havde foretrukket at det

det det her vielsesritual som sådan

det ved vi jo alle sammen at et flertal af biskopperne faktisk ikke er enig i det her ritual selv om kirkeministeren har sagt

kunne være at den hang til at gøre det til

vil gøre når der er kommet den her splid og

jeg kunne måske stille spørgsmålet anderledes

ministeren synes at det er mærkeligt hvis nogle af biskopperne synes at den måde som

har været under al kritik fordi det har

et lovforslag

taget på folkekirken så vidt jeg ved

og først pålægger kirken folkekirken et vielsesritual for homoseksuelle hvorefter man så begynder med den almene offentlige del jeg har simpelt hen aldrig hørt om den fremgangsmåde før

ude i det kirkelige landskab som kirkeministeren kalder det der synes at det er en meget bizar

ordføreren når ordføreren åbenbart ved mange ting som jeg ikke ved

stiftsrådet og så videre jeg

det famøse møde som vi havde den ottende december med hensyn til l en hundrede og seks

synes at fremgangsmåden har været en smule turbulent man skal være blind eller døv hvis man synes andet men jeg synes ærlig talt også at ordføreren har været med til at bidrage

med underlige beskyldninger som vi lige har hørt før

en hundrede og seks sig faktisk om to ting det drejer sig både om

og den almindelige ægteskabslovgivning der er to ting

det ritual men kirkeministeren havde nået længere hvis kirkeministeren havde været lydhør og jeg synes ikke at det er så underligt at der er nogle af de

det drejer sig om det drejer sig om at man skal have det her

kirkeministeren så vil være til stede og det er det jeg kalder for et pressestunt for jeg mener ikke

fungere på den måde jeg mener at lovgivning er noget der skal være gennemarbejdet og hvor man tager

særlig meget af det her

det handler om jeg kunne finde på rigtig mange andre måder at lave

det er en udmøntning af regeringsgrundlaget og jeg ved

et mindretal af danskerne